villum christensen beslutningsforslag nummer

michael aastrup jensen og lars barfoed beslutningsforslag nummer

lars barfoed beslutningsforslag nummer

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om organisationen for sikkerhed og samarbejde i europa

og at myndighederne så skal gennemgå sagen på ny og vurdere om grundlaget for opholdstilladelsen fortsat er til stede lad mig indledningsvis slå fast at det jo er rigtigt at ophold efter reglerne om asyl og humanitært ophold grundlæggende har en midlertidig karakter

humanitært ophold er baseret på et princip om at vi er forpligtet til at hjælpe mennesker som

for eksempel fordi de er forfulgt i deres hjemland eller ikke har adgang til livsvigtig medicin hvis de bliver sendt hjem derfor meddeles ophold i danmark efter reglerne om asyl og humanitært ophold som udgangspunkt

aktuelle situation ændrer sig hvis der for eksempel bliver fred i flygtningens hjemland eller hvis medicin bliver tilgængelig

vil grundlaget for det tidsbegrænsede ophold i danmark ikke længere være

tidsbegrænsede ophold skal rejse hjem igen

slå fast at det selvfølgelig er myndighedernes opgave at sikre at der sker en inddragelse af opholdstilladelsen hvis grundlaget for det tidsbegrænsede ophold ikke længere er til stede når regeringen ikke kan støtte forslaget er der imidlertid flere grunde til det

men alene medfører mere bureaukrati og betydelig flere udgifter lad mig

der gør det muligt efter en konkret vurdering at tilpasse varigheden af tidsbegrænsede opholdstilladelser

i sager om asyl og om humanitært ophold i asylsager meddeles almindeligvis en tidsbegrænset opholdstilladelse på fem år men perioden kan begrænses

hvis der er en formodning om at betingelserne for asyl ikke vil være til stede i hele perioden

som viste en mærkbar forbedring af forholdene i somalia en humanitær opholdstilladelse gives i første omgang for højst to år og ligesom ved asyltilladelser kan perioden begrænses yderligere det vil typisk ske hvis der er tale om sygdom som må forventes at ændre sig markant inden for kort tid i sådanne tilfælde kan man vælge at begrænse opholdstilladelsen til for eksempel en år eller blot

hvis konkrete omstændigheder giver anledning til

altid kan inddrages hvis det viser sig at grundlaget for tilladelsen ikke længere er til stede og det gælder uanset varigheden af opholdstilladelsen

at bygge på en forudsætning om at det kun er ved fornyelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser at myndighederne kan tage stilling til spørgsmålet om inddragelse

andre ord ikke nødvendigt at sagen ligger på udlændingestyrelsens bord med henblik på fornyelse

begrundede opholdstilladelsen ændret sig på en afgørende måde kan og skal den tidsbegrænsede opholdstilladelse inddrages uanset varigheden af opholdstilladelsen og uanset om sagen ligger til fornyet vurdering hos myndighederne i det vigtigt også at være opmærksom på

er for forhold der typisk vil kunne begrunde at der sker en inddragelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser i sager om asyl og humanitært ophold

er asyl en beskyttelse vi giver flygtninge der risikerer forfølgelse eller overgreb i deres hjemland det er altså som udgangspunkt forholdene i udlændingens

at grundlaget for asyl ikke længere er til stede

en ordning som den foreslåede hvor grundlaget for alle asyltilladelser skal vurderes årligt vil asylmyndighederne derfor hvert år og med udgangspunkt i hver enkelt asylsag

er grundlag for herunder efter flygtningekonventionens regler

tidsbegrænset opholdstilladelse hvis og når myndighederne bliver opmærksomme på forhold der kan tyde på at opholdsgrundlaget for en udlænding med konventions eller beskyttelsesstatus er urigtigt eller ikke længere er til stede

tilfældet hvis de konkrete forhold vedrørende den enkelte udlænding har ændret sig på en sådan måde at udlændingen ikke længere risikerer forfølgelse og tilfældet hvis de generelle baggrundsoplysninger viser at forholdene i den pågældendes hjemland generelt har ændret sig på en sådan måde at den pågældende persongruppe ikke længere risikerer forfølgelse oplysninger om forholdene i hjemlandet er noget som asylmyndighederne i forvejen følger meget tæt det er oplysninger som er afgørende for blandt andet behandlingen af sager på asylområdet udlændingestyrelsen har blandt andet et særligt dokumentationskontor hvis opgave det er at indhente baggrundsoplysninger om forholdene i de relevante lande blandt andet

erfaringerne viser at det desværre kun relativt sjældent forekommer

er der jo tale om lande som har været præget af krig og uroligheder i mange år

at de sygdomme som efter praksis kan begrunde humanitær opholdstilladelse ofte er kroniske uden udsigt til bedring behandlingsmulighederne i asylansøgernes hjemlande ændrer sig normalt heller ikke grundlæggende inden for et enkelt år

altså heller ikke gøre nogen reel forskel at sagerne på ny skal vurderes årligt

altså ikke noget der peger i retning af at den foreslåede ordning vil føre til at der vil blive inddraget flere opholdstilladelser derimod er det åbenlyst at ordningen som også påpeget af forslagsstillerne vil være forbundet med betydelige merudgifter og i øvrigt betydeligt bureaukrati udlændingestyrelsens foreløbige beregninger peger på at det årligt vil koste et betydeligt millionbeløb

overvåger forholdene i hjemlandene løbende og sker der afgørende ændringer vil myndighederne vurdere om der er grundlag for inddragelse den foreslåede ændring vil næppe tilføre nogen reel merværdi men derimod medføre mere bureaukrati og betydelige merudgifter endelig kan det tilføjes at man med forslaget risikerer at få skabt unødvendig usikkerhed hos de mennesker som hvert år ville skulle

kan ministeren ikke se at når man kigger på befolkningssammensætningen og konstaterer at mange af dem der i sin tid

jo ikke er her midlertidigt men ender med at blive her permanent

ikke sådan løbende bliver fulgt op på hvorvidt der er mulighed for at inddrage

fra visse områder i somalia

ikke grundlag for at tildele asyl eller ophold i så lang tid som vi normalt gør vi nedsætter det til to år fordi vi har en forventning om at vi muligvis vil kunne

det understreger jo at man fra myndighedernes side lige præcis lever

mange år frem nøjes med at give en tilladelse for to år det er faktisk en nyskabelse forstået på den måde at det er ganske mange år siden at myndighederne sidst har valgt

anden del af det spørgsmål som

kan få hjælp til at vende tilbage og slå sig ned i det oprindelige hjemland det har den her regering jo styrket mulighederne for og det kan vi heldigvis se at rigtig mange flygtninge tager imod fordi de ønsker at vende tilbage det synes jeg man skal glæde sig over

i praksis jeg ser frem til at se resultatet af det men når ministeren nu selv nævner at det er meget meget sjældent at man laver den her opstramning af praksis som ministeren nu omtaler her

er det så egentlig ikke bare et argument for dansk

er behov for at sige

når du får en opholdstilladelse fordi du er flygtning eller fordi du har fået humanitært ophold så er det altså

jo alt andet lige sende et meget meget klart signal om at vi

som vi som myndigheder i forvejen har

at gå ind og vurdere om en opholdstilladelse skal tages bort fordi der ikke længere er grundlag for den altså ikke er afhængig af at sagen ligger på bordet til en eventuel vurdering af en fornyelse det er en mulighed som vi hele tiden har

at hvis udlændingestyrelsen bliver opmærksom på afgørende ændringer i et land skal styrelsen gennemgå et antal prøvesager og vurdere om betingelserne for inddragelse er opfyldt og i givet fald vurderes sagerne også i flygtningenævnet derefter fastlægges praksis fremadrettet og

ni udlændinge asyl

jo noget af en stigning og ja der er borgerkrig i syrien og det betyder selvfølgelig at vi skal tage et ansvar på os men en tredobling er voldsomt mennesker på flugt fra krig tyranni og undertrykkelse skal kunne få ophold i danmark men når truslen mod deres liv ophører skal de tilbage til deres hjemland det skal de fordi man har en pligt til at være med til at genopbygge sit land og fordi vi i danmark ikke har kapacitet og ressourcer til at give alle permanent ophold hvis integrationen skal lykkes her i landet og det skal den derfor vil jeg gerne kvittere for at dansk folkeparti sætter fokus på den vigtige problemstilling at udlændinge der har fået tidsbegrænset ophold i danmark ikke opholder sig længere her i landet end højst nødvendigt det er ikke rimeligt over for deres respektive hjemlande som jo har brug for alle ressourcer til

landene på fode igen og det er ikke rimeligt over for det danske samfund at vi skal forsørge mennesker der sådan set ikke har grundlag for at være

forslagsstillerne ønsker med forslaget at ændre på reglerne for opholdstilladelse så tidsbegrænset opholdstilladelse alene tildeles for en år ad gangen hvorefter der skal indgives en ny ansøgning om opholdstilladelse opholdstilladelse efter min mening er det nok

at pålægge såvel asylansøgere som de danske myndigheder urimelig store byrder der er jo allerede i dag hjemmel i udlændingeloven til at inddrage opholdstilladelser hvis grundlaget for ophold ophører for eksempel hvis vedkommende ikke længere er forfulgt derfor er der efter min mening ikke meget grundlag for at revurdere en flygtning der har fået asyl eksempelvis fordi præstestyret i iran forfølger ham og så allerede efter en år at skulle revurdere en ansøgning præstestyret sidder der jo stadig og har formodentlig og desværre udsigt til at sidde endnu længere så det vil efter min mening være spild af offentlige ressourcer og det vil jo ikke ændre på at manden mk ikke kan flytte hjem det er udlændingestyrelsens og flygtningenævnets opgave at holde øje med hvornår forholdene i hjemlandet har ændret sig til det bedre og den opgave har venstre som udgangspunkt tillid til at de udfører på betryggende vis det betyder dog ikke

her kan man jo frygte at den tilstrømning af asylansøgere som er sket siden regeringsskiftet har sat myndighederne så meget under pres at hjemsendelsesopgaven bliver prioriteret lavere problemet er derfor ikke at den tidsbegrænsede opholdstilladelse gives til for mange

jeg tror at problemet er at den markante stigning i antallet af asylansøgere risikerer at tage ressourcer fra den vigtige hjemsendelsesopgave til skade for de flygtninge der kunne være med til at bygge op derhjemme og til skade for dansk økonomi så derfor tak til dansk folkeparti for at sætte fokus på denne vigtige problematik venstre deler helt og holdent det synspunkt at udlændinge der ikke længere har grund til at være her skal sendes hjem det være sig fordi de har afgivet urigtige oplysninger fordi grundlaget for deres midlertidige ophold har ændret sig eller fordi de har begået kriminalitet venstre mener dog ikke at nærværende beslutningsforslag hvor mennesker på flugt skal søge om opholdstilladelse årligt er det rigtige redskab derfor har jeg umiddelbart vanskeligt ved at se at venstre til syvende og sidst og når alt kommer til alt vil kunne støtte

som har fået asyl bliver her permanent det kan vi jo konstatere

sammenhæng mellem det der står på papiret og det

være med til at kigge på at stramme

så vi er sikre på at det der står i lovgivningen og det der står på papiret

når myndighederne går ind og kigger på de her sager nemlig at at en opholdstilladelse på asylområdet er

det også meget tilfredsstillende at det lykkedes rigspolitiet at udsende så mange

antal udsendte i mange år og det dækker blandt andet over at vi i to tusind og tretten har sat effektivt og konsekvent ind i forhold til en hurtig sagsbehandling

en effektiv udsendelse og derfor undrer det mig at herre martin geertsen i sin ordførertale postulerer

den her regerings tid er en sandheden er jo

brændpunkterne i verden det være sig irak afghanistan

tror at noget af forklaringen ligger i at regeringen jo har lempet i forhold til blandt andet overførselsindkomster således at det er noget mere attraktivt at være asylsøgende i i danmark

for at give humanitært ophold vi er forpligtet til at hjælpe mennesker som aktuelt befinder sig i en særlig udsat situation eksempelvis hvis de er forfulgt i deres hjemland eller ikke

adgang til livsvigtig medicin hvis de sendes hjem i dag behandler vi så et beslutningsforslag fra dansk folkeparti der ønsker at forkorte varigheden af tidsbegrænsede opholdstilladelser for konventionsflygtninge og flygtninge på humanitært ophold hvis det står til forslagsstillerne skal de tidsbegrænsede opholdstilladelser forkortes til en år det vil betyde at man hvert år skal ansøge om at få forlænget sin opholdstilladelse i danmark og at myndighederne på ny skal vurdere om betingelserne for asyl og

ophold er opfyldt i dag er reglerne sådan at der typisk gives tidsbegrænset opholdstilladelse til konventionsflygtninge for fem år ad gangen

hvis man har en formodning om at betingelserne for asyl vil ændre sig kan perioden forkortes til to år humanitær opholdstilladelse gives for højst to år ad gangen også her er det muligt at begrænse opholdstilladelsen hvis der er tale om sygdom der kan forventes at ændre sig inden for kort tid det er altså allerede i dag muligt at reagere på

som beslutningsforslaget her lægger op til vil betyde et væsentligt ressourcespild det er forholdene i hjemlandet der er afgørende for om man bliver tildelt asyl asyl og den virkelighed ansøgerne

hvor forfølgelse sender dem fra hus og hjem

det samme kan siges om de ansøgere der får midlertidigt humanitært ophold humanitært ophold gives blandt andet på baggrund af ansøgernes helbredsforhold herunder fysisk eller psykisk sygdom af meget alvorlig karakter samtidig er det en betingelse at ansøgeren ikke har adgang til

behandling for sygdommen i sit hjemland hvis man læser lidt på hvordan

man se at fysisk og psykisk sygdom af alvorlig karakter her betyder aids kræft i terminalstadiet psykoser og skizofreni heller ikke her

mening at kræve en genansøgning efter en år for disse typer af sygdomme der i praksis berettiger til humanitært ophold er tydeligvis ikke nogle

forsvinder over en kortere periode det samme gælder for behandlingsmulighederne i hjemlandet hvor der normalt heller ikke sker nogen grundlæggende ændringer til gavn for ansøgerne

de få tilfælde hvor sygdommen forsvinder er der allerede mulighed i den nuværende lovgivning for at begrænse opholdstilladelsen den årlige vurdering af grundlaget for opholdstilladelserne vil altså i praksis føre til at man blot finder ud af at ansøgerne stadig har grundlag

kan det konstateres at beslutningsforslaget

vi skal sikre ordentlige vilkår for de mennesker vi modtager der er på flugt beslutningsforslaget vil betyde det stik modsatte nemlig at en gruppe mennesker der i forvejen står i en rigtig svær livssituation skal leve i den usikkerhed genansøgningerne vil medføre det er ikke rimeligt og det giver ikke mening når vi samtidig ønsker at skabe gode muligheder for

kan blive integreret i samfundet socialdemokraterne står ved at vi skal have en stram udlændingepolitik her i landet men den skal også give mening at forkorte de tidsbegrænsede opholdstilladelser for konventionsflygtninge og flygtninge på humanitært ophold til en år medfører et unødvendigt ressourcespild og skaber utryghed for mennesker

svær situation og ingen af delene giver mening socialdemokraterne kan derfor ikke støtte

at hvis man i højere grad går ind og kigger på om

midlertidig karakter så vil det jo også betyde at der er færre der vil

kendskab til hvordan reglerne er indrettet i de forskellige lande hvor

er noget problematisk ved at man som udgangspunkt giver opholdstilladelse i for eksempel fem år for det gør jo at folk når at etablere sig i danmark og jo mere etableret man er i danmark jo vanskeligere vil det selvfølgelig også være

en del af meget alvorligt derfor modtager vi også de asylansøgere fn pålægger pålægger os og vores asylsystem er altså indrettet sådan at personer der har et beskyttelsesbehov og som har krav på at få deres asylansøgning behandlet i danmark vil kunne få asyl har man ikke behov for beskyttelse skal man rejse hjem

det kan man jo have mange lange diskussioner om hvorvidt man synes er rimeligt eller ikke rimeligt

og som jeg også har været inde på tidligere

man jo se på befolkningssammensætningen og konstatere

ender med at blive her permanent og stifte familie og så videre så uanset hvor mange gange der kommer en ny politiker op på talerstolen og siger at der står på

karakter af permanent ophold og så er spørgsmålet egentlig hvis den socialdemokratiske ordfører herre troels ravn er enig i at det skal være midlertidigt så må man jo også være indstillet på at ændre noget i forhold til i dag

en unødvendig utryghed for nogle mennesker der er i en udsat position og fordi det administrativt

at de øgede administrative udgifter vil vil være af en særlig størrelse og at

vil blive dækket af den såkaldte besparelse men der kunne man måske

bare er endnu et i rækken af ufinansierede forslag fra dansk folkeparti der løber op i mere end

en fordobling i antallet af asylansøgere fra syrien fra

det er for mig ikke en alarmerende stigning men det er et eksempel på at når der er ufred

så får det selvfølgelig også betydning for det antal asylansøgere der

at antallet af asylansøgere

omkring krig og ufred og vores forpligtelser også i forhold til internationale konventioner langt mere alvorligt

at gøre det til et valgkampstema på et meget tidligt tidspunkt som venstre her er i gang med jeg synes det både er usmageligt

dykker ned og kigger på tal og forhold og forholder sig til det

opholdstilladelse inddrages uanset om den er udløbet eller ej hvis forholdene i udlændingens hjemland ændrer sig eller ved humanitær

hvis for eksempel udlændingens helbredstilstand ændrer sig således at baggrunden for det humanitære ophold ophører

holdning at det er vigtigt at danmark tager sit globale ansvar på sig og hjælper mennesker som må flygte fra krig og forfølgelse men idet der selvfølgelig er grænser for hvor mange flygtninge vi kan hjælpe på en ordentlig måde

at de her mennesker som udgangspunkt vender tilbage til deres hjemland når eller hvis der er mulighed for det

det gør de rigtig mange steder men helt konkret i forhold til det

jagter og stresser mennesker nok

op med at komme eller også rejser de hjem men selvfølgelig gør de

de isikerer de mest forfærdelige ting ved at vende tilbage til hjemlandet

det helt grundlæggende for radikale venstre at når nye borgere kommer til danmark uanset om det er for at være her i kortere eller længere tid byder vi dem velkommen og vi giver dem et ordentligt liv vi sørger for at de får et sted at

at de får mulighed for at arbejde

får skolegang at de lærer dansk og så videre og så videre

hjælper vi dem med at vende tilbage og vi hjælper dem med at starte et nyt liv op i deres eget hjemland

den måde man behandler mennesker på

hjælper dem med hjemsendelse når eller hvis de får mulighed for det

selvfølgelig med det samme der er mulighed for det vi tror ikke på og vi går ikke ind for et kæmpe bureaukratisk system som ikke har anden funktion end at stresse

mennesker det her forslag er

endnu et af dansk folkepartis mange symbolforslag

at være en lang række af den nuværende regering

dem bare ikke og radikale venstre siger klart nej

opholde sig i danmark vi anerkender at det selvfølgelig ikke er hensigten at udlændinge skal komme til danmark og få opholdstilladelse på et grundlag som senere hen

sig at være falsk så den oprindelige begrundelse for opholdstilladelsen ikke længere er til stede men som reglerne er i dag giver vi opholdstilladelse for højst fem år ad gangen og for to år hvis forudsætningerne for opholdstilladelse forventes at ændre sig inden for

opholdstilladelse skal man være selvforsørgende og deltage aktivt i at integrere sig i det danske samfund og i øvrigt ikke have begået kriminalitet de nuværende regler fungerer faktisk efter hensigten når man tænker på hvor stor en usikkerhed det skaber for den enkelte ansøger og hvor meget tid og arbejde og ikke mindst grundige overvejelser det kræver af myndighederne for at behandle en ansøgning om opholdstilladelse det er ikke rimeligt at alle udlændinge allerede inden for en år skal ansøge om opholdstilladelse

og gøre det svært at føre et almindeligt liv

usikkerhed omkring sin livssituation dertil kommer alt det ekstra bureaukrati sådan en ordning vil føre med sig der vil blive mange administrative udfordringer og udgifter forbundet med en ændring af de nuværende regler de administrative myndigheder vil få langt flere ansøgninger som de

desværre med det her beslutningsforslag et meget enøjet fokus på opholdstilladelsens varighed i sf mener vi at at fokusere på integrationen hvordan får vi den enkelte til at

en uddannelse og få et ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet

som i sidste ende betyder at man kan være med til at bidrage til fællesskabet alt for rigide regler for opholdstilladelse vil netop ikke bidrage til

vi mener tværtimod at flygtninge og mennesker på humanitært ophold burde have midlertidig opholdstilladelse med en længere tidshorisont end tilfældet er i dag og vi synes at de mennesker vi taler om her hurtigere skal have mulighed for en permanent opholdstilladelse og at der skal stilles færre og mindre firkantede krav i forbindelse med permanent opholdstilladelse end man gør i dag

ansvarlig asylpolitik hører ikke alene at give

flygtninge en ventesal hvor de kan sidde med deres kufferter og vente på fred og demokrati i hjemlandet for at de selv og vi andre kan få mest muligt ud af deres liv i danmark kræves det at vi giver dem lov til at pakke kufferten ud det gør vi ikke ved at forlænge deres opholdstilladelse med kun en år ad gangen

har ændret sig i liberal alliance anerkender vi problemstillingen som

rejser vi ønsker kun at give asyl til personer der er forfulgt og som lever op til den oprindelige forståelse af begrebet flygtning personer der søger asyl på grund af generelle forhold i deres hjemland skal ikke kunne opnå asyl i danmark vi ønsker endvidere at styrke indsatsen i områder der støder op til konfliktzoner eksempelvis ønsker vi en øget indsats i de lande der i øjeblikket tager imod flygtninge fra syrien i forhold til b seks og tredive er vi villige til at diskutere om vurderingen af sagerne sådan som det finder sted i dag sker hyppigt nok

de rette kriterier vi har dog et forbehold

en genoptagelse af sagerne en gang årligt da det vil betyde en kraftigt øget sagsmængde

udgifter der ikke nødvendigvis står mål med resultatet af indsatsen udlændingestyrelsen skal i dag hjemsende

åbne over for en kvalificeret debat af både asylbegreb og praksis men nærværende beslutningsforslag stemmer vi nej til da vi mener at hyppigheden

at der var fred og ro hvor de kommer fra og at de kunne vende tilbage

til det vante liv de havde så det at være flygtning er jo noget midlertidigt

inden for kortere tid så kan man nøjes med at give en opholdstilladelse for to år ad gangen og derefter vurdere det igen så der er altså allerede i dag mulighed for at man kan give

for en kortere periode end det der er udgangspunktet og det synes jeg naturligvis er helt fornuftigt spørgsmålet er så om man skal gå skridtet videre som dansk folkeparti

hvis man har en idé om eller et håb om at der bliver fred og ro der hvor de pågældende kommer fra

der må jeg sige at ser vi på virkeligheden

fra lande og områder hvor der ikke bliver fred og ro sådan lige foreløbig

at de når at få permanent opholdstilladelse i danmark nogle går hen og får dansk statsborgerskab og der er stadig væk ikke fred og ro i hjemlandet når det er den virkelighed derude vi har med at gøre så er spørgsmålet om vi behøver

piske os selv med en administrativ byrde der hedder at vi hvert eneste år skal tage en ansøgning op til fornyet vurdering og give en opholdstilladelse for yderligere en år

myndighederne naturligvis har pligt til at følge med i hvad der sker ude i den store verden og til enhver tid

vedkommende selvfølgelig ikke længere skal have ophold her i landet så skal vedkommende tilbage hvor

således at vi i danmark har mulighed for

hånd om nogle andre flygtninge for der er jo desværre rigeligt med flygtninge i denne verden

derfor vil det være rigtigt og fornuftigt det

skal man hjem hvor man kom fra og så kan vi for

i danmark komme til at tage os af nogle andre nye flygtninge og hjælpe dem med de behov som de har så derfor

vi mener at det vil give en administrativ byrde som er ude af

kræfter kunne vi bruge langt bedre

selvfølgelig som jeg sagde før understrege at

fra konservativ side forventer at relevante myndigheder holder øje med udviklingen i de lande vi typisk får flygtninge fra og skulle

er rigtig godt hvis der kommer det ud af at vi har fremsat beslutningsforslaget jeg noterede mig også at

vælgerne en dag ønsker at sammensætte folketinget sådan at venstre igen får mulighed for at få indflydelse som de havde tidligere ønsker at kigge på om praksis kan strammes op så det tager vi selvfølgelig med os

at man ikke kan støtte dansk folkepartis beslutningsforslag som

opfattelse at der er behov for at ændre de nuværende regler for varigheden af tidsbegrænsede opholdstilladelser efter udlændingelovens § syv og § ni b som reglerne er i dag risikeres det at visse udlændinge der er kommet hertil som asylansøgere og fået tidsbegrænset ophold i danmark bliver længere end hvad der er nødvendigt fordi myndighederne ikke jævnligt tjekker grundigt nok om grundlaget for deres ophold i danmark stadig væk

vores opfattelse at alt for mange af de udlændinge der opholder sig i danmark på en tidsbegrænset opholdstilladelse i for stort omfang enten lever på offentlig forsørgelse havner i kriminalitet eller på anden vis udgør en række integrationsproblemer det er vores synspunkt at det vil være positivt for danmarks sociale og kulturelle sammenhængskraft herunder også for danmarks økonomi at disse personer returnerer til deres respektive hjemlande hurtigst muligt og bidrager til genopbygningen af deres lande danmark har hjulpet mange flygtninge og det er kun rimeligt at flygtninge vender tilbage når der ikke længere er grundlag for deres ophold

ønsker dansk folkeparti at sikre at både de

og de danske myndigheder jævnligt det vil sige mindst en gang årligt vurderer om grundlaget for en tildelt

er der ikke grundlag for at tildele en ny etårig tidsbegrænset opholdstilladelse skal politiet iværksætte de sædvanlige hjemsendelsesforanstaltninger vedkommende skal altså hjemsendes og i yderste konsekvens om nødvendigt med tvang er der grundlag for at man på ny bliver tildelt en tidsbegrænset opholdstilladelse

kan dækkes af den besparelse der opnås ved at en stor gruppe udlændinge skal opholde sig kortere tid i danmark derudover forventer vi også at der vil komme et markant fald i antallet af asylansøgere som en konsekvens af de nye regler som ville træde i kraft

bruges til forbedringer af den borgernære velfærd eller til at afdrage på gæld

at slå fast at når man kigger på befolkningssammensætningen i danmark

der ikke er nogen tvivl om

dette til trods for at opholdstilladelsen på papiret

på papiret oprindelig var de her tidsbegrænsede hjælpeforanstaltninger jo tænkt som midlertidige foranstaltninger dertil kommer

at mange flygtninge når de er kommet hertil efterfølgende søger

en del af dem der får mulighed for at få permanent opholdstilladelse og denne regering har jo selv om ministeren bliver ved med at sige mener at flygtninge skal være her midlertidigt gjort det nemmere for flygtninge at få en permanent opholdstilladelse så det strider imod det

ministeren står og siger fra folketingets talerstol derudover kan vi

have nye statsborgere i

flygtningebaggrund og dermed ender de jo med at blive her permanent så en ting er

der sker i virkelighedens verden derfor er vi selvfølgelig ærgerlige over

er opbakning til vores forslag men vi har lyttet os til at der er nogle partier der trods alt godt kan se at vi har en pointe

også gerne sige at

være i mange år men vi må også

krig og ufred i landet man vurderer først og fremmest

fra lande hvor der er uro og søger om at få en opholdstilladelse her men får afslag

godt være uro i nogle lande

med at hver enkelt person i det land er individuelt forfulgt så jeg synes

mildest talt er behov for at man som minimum går ind og strammer praksis op

for børn ligestilling integration og

kom i fokus under debatten den fireogtyvende oktober to tusind og tretten

under debatten blev nordiske grænsehindringer drøftet men det blev også af de færøske folketingsmedlemmer fremhævet at man ikke må glemme grænsehindringer inden for rigsfællesskabet det vil sige områder hvor en forskellig retstilstand i de enkelte rigsdele

hvis man flytter mellem rigsdelene flere konkrete eksempler blev i denne sammenhæng præsenteret det var efter regeringens opfattelse væsentlige problemstillinger som blev fremhævet under redegørelsen om det nordiske samarbejde og

besluttede regeringen allerede på det tidspunkt at udarbejde en oversigt over egentlige nordiske grænsehindringer i forhold til færøerne og grønland og mulige hindringer på baggrund af forskellige retstilstande inden for rigsfællesskabet i december to tusind og tretten

og sara olsvig doris jakobsen var desværre forhindret i

at deltage i det pågældende møde på mødet understregede jeg at regeringen støtter at der bliver sat ind over for hindringer for mobiliteten hvad enten der er tale om nordiske grænsehindringer eller hindringer inden for rigsfællesskabet jeg orienterede i den forbindelse om at regeringen havde besluttet at udarbejde en samlet oversigt over egentlige nordiske grænsehindringer

i relation til grønland og færøerne og andre hindringer inden for rigsfællesskabet arbejdet med at samle oversigten er forankret i ministeriet for børn ligestilling integration og sociale forhold ministeriet har indhentet bidrag fra samtlige ministerier og fra det færøske

grønlandske landsstyre vi mangler kun et par enkelte bidrag inden vi kan udarbejde oversigten i forbindelse med arbejdet skal det blandt andet i samarbejde med landsstyrerne afklares om der bør findes en løsning på de enkelte hindringer eller om en forskellig retstilstand eventuelt er velbegrundet for eksempel fordi de enkelte rigsdele ikke ønsker de samme regler på området oversigten vil danne grundlag for det videre arbejde med de enkelte problemstillinger i regi af de relevante ressortministerier

i den forbindelse vil der blive taget stilling til hvilke indsatser mod hindringer der generelt er ønskeligt

set i forhold til blandt andet rigsfællesskabets rammer så regeringen er i samarbejde med de to landsstyrer godt i gang med en bred kortlægning hvor vi ser på alle ressortområder og kortlægningen er ikke kun koncentreret om hindringer inden for rigsfællesskabets grænser men ser også på nordiske grænsehindringer i forhold til færøerne og grønland på beskæftigelsesområdet er der en hindring på området for arbejdsløshedsforsikring

når en færing eller grønlænder efter endt uddannelse i danmark vender tilbage til færøerne eller grønland kan vedkommende ikke tage dimittenddagpengene med til færøerne eller grønland i sommeren to tusind og tretten aftalte beskæftigelsesministeren og den færøske landsstyreformand jóhan dahl at se nærmere på en revision af aftalen fra nitten tre og halvfems mellem danmark og færøerne om koordinering af reglerne om arbejdsløshedsforsikring

den syvende april to tusind og fjorten der er ingen aftaler mellem danmark og grønland om koordinering af arbejdsløshedsforsikring da der

særskilt ordning om arbejdsløshedsforsikring i grønland jeg vil gerne anerkende de nordatlantiske medlemmers bidrag til at sætte fokus på et

spørgsmål i relation til hindringer inden for rigsfællesskabet som det fremgår har vi taget spørgsmålet meget seriøst og har allerede iværksat et arbejde som efter min opfattelse tager hånd om det der er sigtet med b fire og tredive i forhold til den tidsramme der nævnes i beslutningsforslaget

det afhænge af flere faktorer hvor langt vi

i dette folketingsår kan i forhold til en efterfølgende indsats på de enkelte områder i regi af de enkelte ministerier og landsstyrerne blandt andet står det ikke klart endnu om der vil blive behov for lovgivningsinitiativer regeringen anser det for hensigtsmæssigt først at få afklaret og analyseret de mobilitetshindringer som ministerierne og færøerne og grønland

meldt tilbage om før vi beslutter en indsats i forhold til de enkelte hindringer det vil derfor ikke være muligt at gennemføre for eksempel

ændringer i folketingsåret to tusind og tretten

ikke nødvendigvis skal findes en løsning på alle hindringer der kommer til at indgå i oversigten det kendetegner rigsfællesskabet og selvstyreordningerne

at have samme retsstilling på alle områder i alle rigsdele en forskellig retstilstand kan være velbegrundet for eksempel fordi de enkelte rigsdele ikke ønsker de samme regler på området i sådanne tilfælde skal vi selvfølgelig ikke arbejde videre med spørgsmålet regeringen kan

denne baggrund støtte b fire og tredive om inden udgangen af folketingsåret to tusind og tretten til fjorten at iværksætte en systematisk undersøgelse om mobilitetshindringer inden for rigsfællesskabet med henblik på i større grad at sikre fri bevægelighed vækst og og beskæftigelse inden for rigsfællesskabets grænser regeringen vil invitere folketingets partier til en drøftelse af resultatet af undersøgelsen når den foreligger

har vi sådan set skrevet under på det var bare

et historisk beslutningsforslag fordi det vist er første gang alle fire nordatlantiske folketingsmedlemmer i fællesskab fremsætter et beslutningsforslag det er et forståeligt forslag

har sit udgangspunkt i at politikerne inden for det nordiske samarbejde sidste år

fokusere på sætte drøftelser i gang om

grænsehindringer inden for det nordiske

beslutningsforslaget her lægger op til en systematisk undersøgelse og en indsats mod grænsehindringer og beslutningsforslaget lægger op til at det skal ske inden udgangen af dette folketingsår det vil sige inden sommerferien nu her i to tusind og fjorten som ministeren allerede har redegjort for er der allerede et tæt samarbejde og man er rent faktisk i gang med at afklare hvad der måtte være af grænsehindringer

partnere i rigsfællesskabet det er et arbejde som

vil resultere i og skal resultere i konkrete tiltag i forhold til at få fjernet de grænsehindringer der måtte være i et forsøg på også at fremme mobiliteten inden for rigsfællesskabet det er et fælles mål for grønland færøerne og danmark at det her skal ordnes at der skal kigge nøje på det

om det hele kan nås inden sommerferien synes jeg må bero på en vurdering socialdemokraternes holdning er at vi i den her sammenhæng ikke skal have noget hastværk vi skal gøre arbejdet ordentligt og jeg håber på at vi også vil kunne få

at trække tiden lidt hvis det er det der er behov for som jeg sagde indledningsvis støtter socialdemokraterne det her forslag

på gode og udviklingsfremmende regelændringer til gavn for rigsfællesskabet som helhed et fællesskab som vi socialdemokrater synes er meget unikt et fællesskab som vi i socialdemokraterne ønsker

og videreudvikle

er med i et rigsfællesskab med grønland og færøerne og det kan jo undre taget i betragtning at når der kommer nogle forordninger og andet

at man godkender kørekort fra rumænien og

er hurtig og nem adgang til danske velfærdsydelser og så videre

ingen problemer med at tage de hensyn som man jo naturligt burde tage i forhold til rigsfællesskabet så selvfølgelig kan vi støtte

førtidspensionister fra færøerne

til danmark risikerer at miste retten til deres pension når de kommer til danmark og hvis man har optjent ret til feriepenge i danmark

mister man retten hvis man flytter til

kunne lade sig gøre for en dansker eller herboende færing at tage kørekort på færøerne

skulle også være nogle begrænsninger i forhold til efteruddannelse og man må gerne eje huse sommerhuse og både hos hinanden men ikke biler eksempelvis

mildest talt ikke hænger specielt godt sammen det ser ikke kønt ud og hvis

pænere ud og man også kan se at vi er i et rigsfællesskab med hinanden på de her områder så er det selvfølgelig bare om at

man jo jævnligt det at man går ind og kigger på om der er nogle ligestillingsmæssige

skal tage særlige hensyn til eller andre ting der synes vi

meget fornuftigt at man fik en praksis i folketinget og

påvirker grønland

opfordre til at man tilsvarende i grønland og

inden for rigsfællesskabets grænser for at sikre den frie bevægelighed for at sikre vækst og beskæftigelse og det arbejder regeringen på der er sat gang i en bred kortlægning hvor regeringen ser på alle områder alle hindringer inden for

for rigsfællesskabet og også inden for de nordiske grænser så hurtigt som muligt skal vi sætte gang i nye initiativer for at fjerne hindringerne hvis analysen viser at der er behov for det det skal vi samarbejde om og det skal vi love hinanden og på den baggrund

meddele at det radikale venstre også støtter beslutningsforslaget tak for

når meget af det kommunale borgerarbejde sker via internettet og ved hjælp af nemid og hvordan kan man sikre at studerende fra rigsfællesskabet får deres su til tiden et andet eksempel på grænsehindringer er de udfordringer børnefamilierne møder når de først kan skrives op til

at de er flyttet til danmark og derfor må vente og være uden for det danske arbejdsmarked indtil de finder pasningsmuligheder vi oplever ressourcesvage udsatte grønlandske borgere i danmark der på grund af eksempelvis inaktive cpr numre og mangel på hjemløsestatus ikke kan få ordentlig hjælp og adgang til for eksempel jobcentrene det er derfor i danskernes og færingernes og grønlændernes interesse at beslutningsforslaget bliver stemt igennem

det havde jo klædt os vældig godt

som et led i den aftale også havde fået lavet et afsnit om hvordan der

med grænsehindringerne inden for rigsfællesskabet

bedre sent end aldrig det er godt vi kommer i gang og jeg synes også det er godt

at regeringen allerede arbejder med de her ting og melder så positivt ud

som jeg kun kan tilslutte mig der skal arbejdes med så jeg

sådan set prøve at sige lidt om hvordan vi så evt

lavede sidste år med den her forpligtende aftale

ikke opfatte det som en mistanke om at de ikke vil arbejde med tingene

vi også på det her område prøver at gøre noget lignende sådan at vi får en konkret aftale med regeringen om præcis hvilke grænsehindringer

inden for en tidshorisont det er det ene jeg gerne vil kaste ind i debatten og som vi kan tage med i vores overvejelser det andet er at det ville være godt hvis arbejdet med

automatisk kommer til at indgå i den årlige redegørelse

med regeringen at vi skal have det bør være en naturlig ting og det behøver vi vel ikke skrive store aftaler om bare ministeren ligesom bekræfter at

i forbindelse med den årlige redegørelse

hvordan det går med grænsehindringer inden for norden

som skaber yderligere grænsehindringer i forhold til færøerne og grønland

område så jeg kan kun tilslutte mig at at vi går i gang

vi holde hinanden op på at tingene skal løses og at vi

får en fornuftig prioritering af det så vi hurtigt kan nå nogle resultater så alle

nogle gange kan ske hvis man forsøger at undgå

have boet i danmark i to år for at få lov til at få de her sociale ydelser danmark betyder ikke grønland og færøerne der skulle have stået det danske rige men fordi der kun stod danmark

utilsigtet også grønlændere og færinger

for rigsfællesskabet uanset uanset

inden for det nordiske arbejde med grænsehindringer

at vi har kendt den lange lange liste i mange mange år men resultaterne

mål med hvor lang listen er så det er for at sikre at vi alle sammen bliver forpligtet

er helt enig med ordføreren i at vi

sikre når der kommer eu lovgivning

ikke medfører at statsborgere inden for rigsfællesskabet bliver ringere stillet end eu borgere det det bør være en selvfølge at vi vi

grænsehindringer i norden inden vi har styr på vores interne forhold i min verden burde rækkefølgen være omvendt derfor er budskabet fra liberal alliance

igangsættelsen af en systematisk undersøgelse af og en indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabet kan kun gå for langsomt

så meget om den aftale fra i fjor om fjernelse af grænsehindringer i norden som om man skulle

for rigsfællesskabet i den forbindelse må jeg minde om

norden rigsfællesskabet ligger under statsministeren færøerne og grønland ligger direkte under statsministeren

det er en fejlvurdering af værdien og betydningen af rigsfællesskabet at man

siger det er nordisk nej det er ikke nordisk det er som

er blevet sagt det danske rige eller rigsfællesskabet

lagt en dag hvor statsministeren kunne være her selvfølgelig kan der i kraft af eu lovgivningen

grænsehindringer som det så er regeringens og danske folketings opgave at være opmærksomme på således at vi får lavet vores ordninger inde i rigsfællesskabet som fanger det op det samme er jo tilfældet hvis vi sidder og laver nogle aftaler i nordisk råd at de så også fanges op inden for rigsfællesskabet for det

oplever grænsehindringer jeg synes at forslaget viser at vi ønsker at bevare rigsfællesskabet men vi kan kun bevare rigsfællesskabet hvis vi udvikler det og ikke skaber unødige hindringer for livet inden for rigsfællesskabet

jeg meget glad for det her for det opstod under en debat i folketinget hvor

det viste sig at der var nogle problemer som jeg i hvert fald ikke var opmærksom på hvor jeg så også opfordrede til at vi så laver et beslutningsforslag

iværksætter undersøgelsen det er klart at vi er sent i folketingsåret men det vil sige at de nødvendige lovændringer som må følge af undersøgelsen må vi jo kunne klare i folketingssamlingen

for os er rigsfællesskabet noget vi har fået fra fortiden af mange forskellige historiske grunde mere eller mindre tilfældige

nu altså rigsfællesskabet som binder os sammen og som vi skal styrke ved at udvikle det og fjerne ting som direkte skader det

var min pointe var

havde taget proppen af flasken med grænsehindringer sidste år burde vi have gjort det samme i forhold til færøerne og grønland som vi faktisk gjorde når vi talte

vi lavede en meget konkret liste efter svære forhandlinger men vi fik lavet en liste sammen med regeringen over lige nøjagtig de grænsehindringer vi prioriterer og får ryddet op i nu det var det der var min pointe omkring det ellers er jeg enig i at rigsfællesskabet og norden

ikke er det samme selv om de heldigvis meget med hinanden at gøre og så er jeg glad for ordførerens positive tilgang til det her og ser frem til samarbejdet også med herre per stig møller

men politik handler ikke altid om at ændre forholdene grundlæggende nogle gange drejer politik sig ganske enkelt om at få tingene til at fungere i praksis om at fjerne hindringer der besværliggør menneskers dagligdag som de ikke selv kan fjerne aftalen om at fjerne grænsehindringer i norden som hele folketinget

indgik med regeringen i fjor tilhører denne kategori og det gør nærværende forslag også det er for dumt at mennesker i samme rige skal kæmpe drøje kampe for at kunne virke i samfundet på lige fod med andre det er spild af ressourcer det påvirker folks trivsel og det hæmmer væksten præcis på samme måde som grænsehindringerne

i norden gør derfor er jeg meget glad for den meget store opbakning der har været til det her forslag i dag det er jo næsten historisk for det sker jo næsten aldrig at en regering støtter et beslutningsforslag

total støtte tak for det forslaget er

efterfølgende var der så et møde med

som også sidder her i dag både debatten og mødet med med ministeren blev holdt i en positiv ånd og med en klar tilkendegivelse af en vilje til at gøre noget ved tingene og som ministeren sagde i sin tale

gået i gang gang og tak for det

det vil dog unægtelig være mere forpligtende

vedtager det her forslag og det er derfor det er fremsat sammen med forslaget har vi vedlagt en liste med tretten konkrete hindringer hindringer inden for rigsfællesskabet

komme ind på en på en af dem

men som jeg har arbejdet med de sidste dage det er nemlig således at færinger der kører erhvervskørsel

ikke længere kan køre i danmark sammen med den ansvarlige færøske minister har jeg taget sagen op med justitsministeren

er lagt en plan for hvordan sagen skal løses

men den bliver næppe løst før første januar to tusind og seksten det er altså for dumt at vi havner i den slags situationer jeg håber at vedtagelsen af det her forslag sammen med sidste års aftale kan skærpe opmærksomheden og gøre at vi undgår at havne i lignende situationer i fremtiden

bare et vågent øje

da den forrige regering vedtog det meget omtalte optjeningsprincip man skrev i loven at modtagere af diverse sociale ydelser

haft bopæl i danmark i to år man skrev ikke at

det er altså to forskellige størrelser og derfor ramte man utilsigtet færinger og grønlændere for de bor ikke i danmark men de bor i det danske rige andre hindringer kræver en større indsats og kan være besværlige både at fjerne og undgå men

er det vel når man direkte påvirker folks hverdag og når intet tal

finansloven skal forhøjes på grund af det man gør er det vel lige at gå til tak for ordet og

nordatlantens fire folketingsmedlemmer i fællesskab fremsætter et forslag i tinget det signalerer

sagen er vigtig

er tværpolitisk at vi har en fælles sag

appellerer til det samlede folketing om at bakke op om forslaget

at bekæmpe grænsehindringer er kendt her i huset eu integrationen er vel en slags bekæmpelse af grænsehindringer mellem eu landene og også nordiske grænsehindringer er aktuelle således har folketinget besluttet at arbejde med at fjerne grænsehindringer i norden sammen med de andre nordiske lande derfor er det naturligt at vi også beslutter at fjerne grænsehindringer inden for rigsfællesskabets grænser og så kan man diskutere om rækkefølgen ikke burde være anderledes men lad det ligge i det hele taget drejer det sig om at gøre det nemmere at være statsborger i rigsfællesskabet

hindringerne rammer enkeltpersoner og virksomheder i alle tre lande de hæmmer mobiliteten i vores fællesskab og i sidste ende væksten som alle tre lande har så hårdt brug for vi ønsker at det skal være

at drive forretning

på tværs af grænserne

gøre sig bekendt med dem og derfor vil jeg ikke gå ned i de

få dem fjernet

grønland og og på færøerne og en koordinering mellem landenes embedsværk det er det det kræver vi glæder os over at

har været kontakt mellem

og færøernes lagmand de har en fælles holdning til at arbejdet med at fjerne grænsehindringer i rigsfællesskabet

det samme er naturligvis gældende for hele rigsfællesskabet

det er naturligt at spørge hvorfor grænsehindringerne opstår i rigsfællesskabet en del af svaret findes i den europæiske integration hvor danmark

der ikke nødvendigvis implementeres

i grønland og på færøerne indføres der regler der er anderledes end de danske og så har vi disse utilsigtede grænsehindringer i disse processer må vi huske at tage højde for hinanden og for de rettigheder

nye grænsehindringer opstår derfor er der i førnævnte oversigt som ministeren også har fået et

lovkvalitet i forbindelse med ny

om der er konsekvenser for rigsfællesskabet

i vores fællesskab

forhåbentlig genklang hos regeringen og partierne vi bør være på

fra grønland og for fællesskabet og hun opfordrer medlemmerne til at stemme

de færøske grænsehindringer som er udarbejdet og

forslaget og der er også en fra fra de grønlandske medlemmer så

der under udvalgsarbejdet vil fremkomme et

b fire og tredive så regeringen

vi ved alle sammen at der har været et vist ministerskifte som har taget længere tid end

at han vil arbejde for sagen vi fire

er naturligvis klar til konkret at støtte op om ministerens arbejde

følge en anmodning fra ministeren der på naturens vegne har bedt om at mødet udsættes i tre minutter mødet genoptages klokken elleve

jeg vil rose regeringen for

vk regeringens linje på ligestillingsområdet

er jo

alligevel er det tydeligt at det stadig er venstres politik der er det bærende element

bydelsmøder rettighedskampagnen problemknuserne og så videre og så videre

øremærket barsel kvoter til kvinder kriminalisering af køb af sex ikke længere fylder i idékataloget

ministeren har dog tilføjet mange undersøgelser og redegørelser men jeg må alligevel konkludere at vk regeringens ligestillingspolitik nok har været ambitiøs nok til at regeringen nu vælger at videreføre vores tiltag i vid udstrækning

derudover vil jeg også gerne rose ministeren for noget andet jeg vil gerne rose ministeren for at have lyttet til og hørt hvad jeg sagde ved sidste

opfordrede jeg ministeren til at kigge nærmere på to særlige områder nemlig forholdene for homoseksuelle i etniske minoritetsmiljøer og ligestillingen i de etniske minoritetsmiljøer det er to områder som jeg har kæmpet for at få mere på dagsordenen

med dette års nye initiativer kommer der fokus på de to emner så så langt så godt

tak herfra nu håber vi bare at initiativerne også bærer frugt og det vil jeg helt sikkert holde øje med jeg må dog indrømme at

tænke mig at ministeren var gået en lille smule længere vi ved at problemerne i de etniske minoritetsgrupper kun stiger

flere og flere henvender sig på krisecentrene på grund af den sociale kontrol der stadig hersker i familierne tidligere var det et problem som vi kun så hos kvinderne men nu kan vi se at de unge mænd også rammes og også henvender sig til krisecentrene

vi som samfund simpelt hen nødt til at reagere på så selv om ministeren har formået at skabe en form for fokus på homoseksuelle i de etniske minoritetsgrupper og social kontrol

overbevisning at ministeren med sine tiltag og forslag ikke kommer

ligestilling i de etniske minoritetsgrupper og bryde den sociale kontrol

det ikke nok bare med at informere og undersøge

i mange familier med etnisk baggrund er det normen at kvinden bliver i hjemmet og passer hus og

og de moderne normer der hører til i et demokrati derfor mener jeg vi skal have kvinderne i arbejde

de være med til at præge deres børn i den rigtige retning mod bedre integration mere ligestilling

derfor vil jeg opfordre ministeren til at sætte sig sammen med beskæftigelsesministeren og se på hvilke reelle muligheder og redskaber der kan skabes for at få de her kvinder i arbejde et andet emne der fangede min opmærksomhed da jeg læste redegørelsen var exit prostitution ministeren nævner

der skal bekæmpes med effektive målrettede og sammenhængende indsatser

det en smule misvisende

bliver henvist til exit prostitution som en løsning på området specielt fordi der endnu ikke er

synlig fremgang eller i det mindste ændring for de otte og tyve prostituerede er indlemmet i projektet derfor er det også foruroligende at ministeren bruger exit prostitution som svar på problemerne når det kun er fire ud af otte og halvfems kommuner der reelt er med i projektet

der som bekendt er afsat seks og fyrre million kroner til her er et initiativ som regeringen har søsat men hvor man ikke har formået at skabe de resultater

afstand fra eus indblanding i lovgivning om kriminalisering af køb af sex men hvad mener ministeren

det sidste emne jeg vil fokusere på er det ansvar som vi i danmark har for at udbrede ligestilling i resten af verden et nyt år er lige begyndt og der er allerede tre store ligestillings og menneskerettighedssager

ruslands klapjagt på homoseksuelle

kriminaliseringen af homoseksuelle i uganda

jaafarilov der legaliserer ægteskab med piger helt ned til ni årsalderen det er mig en gåde at den slags kan forekomme i en moderne globaliseret verden jeg havde håbet vi var kommet meget længere med ligestilling

vi skal bruge vores viden vores gennemslagskraft i redegørelsen kommer regeringen ind på forskellige udmærkede initiativer til hvordan danmark kan påvirke verdens

jeg mangler stadig en stærk stemme fra ministeren og regeringen danmark bør klart og tydeligt tage afstand fra lande der for eksempel udstøder og mishandler deres borgere fordi de er homoseksuelle eller de lande der åbenlyst legaliserer det vi herhjemme betegner som pædofili jeg glæder mig til at følge regeringens initiativer på ligestillingsområdet og som altid kommer vi gerne og drøfter løsninger når og hvis ministeren inviterer os

carl mar møller har sagt noget interessant i den her sammenhæng

så tit han bliver citeret her i folketingssalen

på sin plads i dag og jeg fandt tilmed også et citat hvor der ikke bliver bandet

gå ind og afvise sager inden det når så langt

det er et vigtigt nævn vi har problemet er bare at det også er ved at blive en magnet for nogle sager som mange synes er fjollede eller ikke er vigtige og det må ikke tage fokus fra at det faktisk har

eksistensberettigelse i at det skal gå ind og behandle diskriminationssager lige netop med

også at jeg synes der er noget lidt principielt i sagen

er at for mig handler ligestilling om at sikre frihed altså

sikre ligestilling ikke sikre ligemageri eller ensliggørelse

blive behandlet på præcis den samme måde

på hotellet kan man sige og det er ikke fordi

er nogen der bliver diskrimineret og hvordan er det man går ind og kigger på den diskriminationsdefinition jeg mener ikke at alle skal behandles nøjagtig ens

og skal have tvangsadgang til alt fordi der er nogle der har

det vigtigste for os i venstre er at alle har lige rettigheder og

for kvinderne i hvert fald under den gamle regering jeg vil prøve at spørge ministeren

det er godt at den nye regering faktisk følger venstres politik

den nye regering så derfor vil jeg prøve at spørge ministeren eller spørge

jeg ikke siger at vi har andre udfordringer i danmark

jeg synes faktisk bare man skal kigge på den her redegørelse

vk regeringens initiativer

pigernes adgang til tekniske uddannelser igennem praktikpladser og så videre jeg nævnte det også i min ordførertale jeg sagde at problemknuserne var et initiativ der blev sat i gang dengang så jeg er ikke enig med

i at der ikke blev gjort noget og at man ikke anerkendte

og hvad betyder det konkret at man skal have nogle flere kvinder ind på de erhvervsrettede uddannelser jeg har ikke set noget i det

som gerne vil ind på de erhvervsrettede uddannelser jeg har ikke set det så jeg vil prøve

og hvilken uddannelse man gerne vil tage

et kønsopdelt arbejdsmarked i danmark

hvilke erhvervsmuligheder de har hvilke uddannelsesmuligheder de har men

ikke tvinge folk til at gå ind på nogle bestemte områder fordi det ser bedre ud nej vi går ind for at de har friheden til selv at vælge hvilken uddannelse de vil tage og når vi går ind og kigger på det med

lønstatistikkerne og forskellen på

ved at sætte antallet højere op så det var vel ikke en forbedring man lavede men jeg kunne godt tænke mig konkret at spørge

problem

er nogle mennesker der ikke har den samme frihed som rigtig mange i danmark har

venstre den største udfordring på ligestillingsområdet vi under alle den samme frihed til at

over eget liv og egen krop

et menneske livet igennem det synes vi er ret

sige som jeg sagde tidligere hvis man kigger redegørelsen igennem at se den sammen med redegørelsen for tre år siden

vi vil gerne have flere kvinder i bestyrelser det ser venstre gerne og derfor satte vi også nogle tiltag i gang vi ser gerne flere fædre tage barsel derfor har vi også en meget fleksibel barselsordning

de ting er relevante eller vigtige

men vi prioriterer og når

hvad der er vigtigst så mener vi at frihed ultimativ frihed til den enkelte

for at sikre friheden

man kan jo diskutere hvor frit et menneske er når hun bliver solgt til næsten to hundrede kroner

nogle tiltag i gang jeg nævnte blandt andet

vi to hundrede og fem og tyve timersreglen

fornøden exit prostitution er ikke noget vi kan fremhæve på

derfor fristes nogle måske også til at spørge sig selv er vi mon kommet helt i mål med ligestillingen det vil jeg gerne komme tilbage til i år havde jeg fornøjelsen af at fejre kvindernes internationale kampdag til fns kvindekommission i new

tilbagegangen og sætte alvorlige ligestillingsudfordringer på dagsordenen i år var temaet bekæmpelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder

og vigtigt tema

for nylig viste en europæisk undersøgelse at vold mod kvinder her i landet fortsat er alt alt

jeg også glad for at regeringen har det med i perspektiv og handlingsplanen for i år i løbet af vores mange møder og arrangementer til fns kvindekommission blev mændenes rolle også flere gange fremhævet

konstant at have begge køn med når vi taler ligestilling mændene skal også frem i forreste linje når ligestillingen halter og kampen

med regeringens nye handlingsplan mod vold i familien bliver indsatsen

et andet område som socialdemokratiet er glad for er kommet med i perspektiv og handlingsplanen er ligestillingsudfordringerne på arbejdsmarkedet vi halter stadig bagefter med ligelønnen ja faktisk så meget at fagforeningen foa har regnet sig frem til at det vil tage fem hundrede og fire og tredive år at få ligeløn i danmark

gammel er der jo ikke nogen af os der har planer om at blive så det skulle jo gerne ske i vores levetid at vi kan få ligeløn i danmark

også godt at vide at vi allerede i næste uge skal diskutere beskæftigelsesministeriets lovforslag om en udbygning af de kønsopdelte lønstatistikker

er et skridt i den rigtige retning når vi sætter flere kvindelige forskningstalenter i spil med det nye

få flere mænd ind i daginstitutionerne og at vi styrker fagligheden omkring køn

handler det jo også om familielivet at få hverdagen til at hænge sammen for småbørnsfamilier og om fordeling af forældreorloven barselsorloven et af de områder som jeg som ligestillingsordfører har lagt meget vægt på er at vi ikke fra det offentliges side må være med til at fastholde en oldnordisk forståelse af hvad det

være forældre altså at mødrene konsekvent

sekundære forældre som måske måske

den tid må være forbi mænd vil også gerne tage ansvar for børnene

når perspektiv og handlingsplanen også har sat fokus på ligestilling i det offentlige og den offentlige kommunikation

arbejder med køn inden for vores velfærdsområder men også hvordan det offentlige kommunikerer

en standardpjece til studerende der får børn mens de studerer overhovedet ikke gør opmærksom på hvilke rettigheder faren har for at holde orlov med sit barn men kun gør opmærksom på på morens rettigheder det er så heldigvis blevet ændret efter at

også set eksempler på hvordan kommunerne rundtomkring i landet konsekvent når de skulle gøre forældrene opmærksomme på deres barselsrettigheder informerede mødrene og ikke informerede fædrene det er også udtryk for en gammeldags opfattelse af hvem

egentlig er det her vedkommer det vedkommer naturligvis begge forældre det er der heldigvis også blevet ændret på nu

som nu er i gang i de største byer det hjælper ikke alle det er jo ikke i hele landet men det er

som både skal hjælpe en masse men som vi også skal drage erfaringer

jeg ser også frem til den kommende kampagne mod menneskehandel som blandt andet er rettet mod efterspørgslen efter købesex det er med til at sende et meget vigtigt signal måske i virkeligheden særlig til vores unge vi ved at det har store menneskelige konsekvenser

så for lige at vende tilbage til det med kvindernes internationale kampdag vil

helt klart at vi stadig har en række udfordringer at slås med her i landet selv om vi er nået langt

side er vi glade for at regeringen med perspektiv og handlingsplanen for i år fortsætter arbejdet med at sikre ligestilling her

bruge tid sammen med deres børn vi tror på

gerne vil sikre at børnene kommer kommer godt i gang

på hvordan vi kan være med til at sikre bedre muligheder for at mænd kan få mere tid sammen med deres børn noget af det handler om løn noget af det handler om arbejdspladskultur noget handler om kultur og

otte og tyve kvinder der har været i berøring med projektet vi ved ikke engang om det har fungeret hvad synes ordføreren om om det er det ikke kun symbolpolitik når det er sådan

til at hjælpe mange kvinder

det kommer til at betyde at prostituerede de steder hvor projektet kører oplever at der er en vej ud af prostitution

nogle der vil tage imod tilbuddet

nogle der ikke vil tage imod tilbuddet men som måske så oplever at tilbuddet er der og så måske er parat til det om en år eller fem år eller hvornår man

men jeg ønsker det bedste for det her projekt jeg ønsker det hjælper så mange som muligt og jeg ønsker at få nogle erfaringer ud af det

mere barsel til mænd men der står ikke noget om hvordan så derfor synes jeg det er godt når socialdemokratiets ordfører siger at vi skal gøre et

det løngab der er mellem mænd og kvinder og det som er allermest interessant

kan forklares med forskellige brancher

kan forklares med forskellige uddannelsesvalg eller andre ting men som bare er et fuldstændig ulogisk løngab som kun kan forklares ved

her er nogle mænd og her er nogle kvinder

løser det i sig selv altså at når det er i orden så så kommer mænd og kvinder til at have lige gode

for at holde forældreorlov men det er et skridt i den rigtige retning et af de steder

de sager som jeg selv har været involveret i

jeg har taget fat i den måde det offentlige kommunikerer på til

samtlige landets kommuner sendt et brev

gør opmærksom på moderens rettigheder i forbindelse med at holde forældreorlov

beder moderen om at hvis hun synes at faderen skal holde noget af orloven skal hun henvende sig til kommunen hvis ikke hun henvender sig til kommunen så forventer kommunen

set bare at moderen holder hele forældreorloven

have nok så gode vilkår på arbejdspladsen så kan nok så gode barselsvilkår det ene og det andet sted men

kun er forbeholdt den ene forælder så har vi virkelig et problem og så

det er der heldigvis blevet taget fat på og det er heldigvis blevet ændret nu her for nylig men den type sager er der mange af og det er med til at forstærke det her billede ja

af at at fædrene

ikke virker hvad gør man så

en mere ligelig fordeling af barselsorloven

det undrer mig meget at man så nu siger at ja det ene og det andet og det tredje og

men øremærket barsel er det fuldstændig droppet

i folketinget diskutere hvordan vi kommer videre og jeg synes da ikke at der er noget der er forbudt at diskutere eller at der er nogen problemer som

gøre opmærksom på jeg mener at det er et reelt problem at mænd ikke holder mere

jeg er af den fuldstændig klare overbevisning at mænd gerne vil så derfor skal vi have ryddet nogle af de barrierer af

og jeg er villig til at diskutere det hele når det så er sagt

øremærket barsel fra

og at specielt social kontrol som oftest pigerne i disse miljøer er udsat for udgør en central udfordring derfor er det også meget positivt at se at visionen for ligestillingsarbejdet som et af de fire mål netop indeholder et mål om at begrænse den sociale kontrol af nydanske piger og drenge her er noget at tage fat på

familien af hensyn til familiens ære og omdømme styrer og kontrollerer de unges adfærd det chokerende er nemlig at vi ikke kan nøjes med at tage fat på nyindvandrere og oplyse om det danske syn på ligestilling frihed og udfoldelsesmuligheder

og vi taler altså her om anden tredje ja måske endda fjerdegenerationsindvandrere for mens

er det to og halvfems procent af efterkommerpigerne der oplever det og for drengenes vedkommende er det ni og halvfjerds procent af indvandrerdrengene men hele fire og firs procent af efterkommerdrengene der oplever social kontrol rigspolitiet har siden to tusind og syv registreret æresrelaterede sager i to tusind og syv var der hundrede og syv og tredive sager i to tusind og elleve var der en hundrede og fem og halvtreds

på cirka tretten procent på fem år

som ministeren i øvrigt i redegørelsen kalder et nogenlunde konstant

er tallene ikke store men en stigning er der altså og æresrelaterede sager burde slet ikke eksistere i danmark

og som bør bekæmpes med alle midler tal

kvindekrisecentre viser at antallet af henvendelser om æresrelaterede konflikter er steget fra hundrede og en i to tusind og fem til elleve

seks og fyrre i to tusind og tretten

derfor undrer det mig

at det eneste ministeren og regeringen vil gøre for at ændre dette

fortsætte den nuværende indsats mod social

tror jeg at der inden for dette område er brug for nytænkning

ikke virker ikke når tallene stiger

som ved tidligere års ligestillingsredegørelser er der også denne gang fokus på bekæmpelse af vold i familien og i nære relationer regeringen har over en fireårig periode afsat seks og tredive million

måske brug for nytænkning for umiddelbart ser det ikke ud til at antallet af kvinder og mænd der udsættes for vold falder det burde jo ske hvis

spørgsmål til ministeren hvornår får vi ligestilling når det drejer sig om krisecentre hvorfor er kvindekrisecentre på finansloven hvorimod

det er ikke ligestilling det er urimeligt i starten af marts måned kom eus agentur for grundlæggende rettigheder med resultatet af en undersøgelse hvor de påstod at danske kvinder ligger på en førsteplads når det drejer sig om vold og chikane ligestillingsministeren udtalte at han var chokeret og at man ikke kan løbe fra at over halvdelen af de danske kvinder har været udsat for forskellige typer vold så står vi i dag med en ligestillingsredegørelse med nogle helt andre tal og med en indsats på området der stort set ser ud som den plejer vil ministeren ikke forklare mig hvilke tal der er rigtige

tallene fra eu undersøgelsen det ville være rart

projektet exit prostitution

gerne vil ud af prostitution men man burde måske også se på hvordan man kan forebygge at nogle mennesker overhovedet vælger at blive prostitueret altså starte

fødekæden det taler vi så tit om

i forbindelse med ligestilling i det offentlige en sætning som jeg gerne vil fremhæve nogle gange må mænd og kvinder behandles forskelligt for at få lige muligheder jeg gentager lige nogle gange må mænd og kvinder behandles forskelligt for at få lige

at der er forskel på mænd og kvinder

noget som vi i dansk folkeparti har sagt i

for salat det er selvfølgelig en morsomhed der er fortalt af en mand

synes egentlig den er meget kendetegnende for den forskel

her laves en evaluering så vi rent faktisk kan finde ud af om der reelt sker fremskridt altså om den indsats vi gør også har en virkning under emnet temabaseret ligestilling ønskes helt klart flere kvindelige forskere og flere kvinder i ledelse her vil jeg blot sige at vi i dansk folkeparti ikke går ind for særbehandling af kvinder den dispensation fra lov om ligestilling mellem mænd og kvinder hvor kvindelige ansøgere til forskningsprojekter prioriteres over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer er i vores øjne uacceptabel det samme gør sig gældende når der tales om flere kvinder i ledelse uanset om der kommer

om kvoter fra ministeren eller forslag

vi i dansk folkeparti altid sige nej det er og bliver en nedgørelse af kvinder jeg vil afslutte med at sige at de årlige redegørelser på ligestillingsområdet såmænd er ganske udmærkede at

også indeholder nogle evalueringer af

være at ordførerens parti sagde nej

i

man siger til de her kvinder

i øvrigt at der er nogle dispensationsmuligheder hvis man er udsat for vold men det

helt klart noget der skal bevises

der er påstande der flyver rundt i luften om at den ene eller den anden part gør det ene eller det andet fordi

myndigheden over barnet det kunne jeg også godt frygte ville ske hvis man lemper reglerne

lillebitte samfund der mener det

har boet i danmark er født i danmark er vokset op i danmark og som stadig væk er udsat for en social kontrol som

langt væk det har vi ikke i danmark vi har ligestilling mellem kønnene vi skal ikke have at man går rundt og kontrollerer hinanden på den måde som jeg opfatter at det sker

at man tager noget som meget få gør og gør til normalen

diskutere om ordet er særlig klogt eller ej det

at man skal lave et kønsopdelt legetøjskatalog og som jeg også sagde i samme debat

være at ordføreren synes at man gør en unormalitet til normalitet

pigekostume eller sad og ledte efter mariehøns når de andre drenge spillede fodbold

ikke eksisterer jeg synes det er

at drenge og piger er ens og at vi alle sammen er kønsneutrale det synes jeg faktisk er at nedgøre mit eget

det modsatte køns legetøj er der jo overhovedet hverken noget unormalt

ordfører betydningen

til at afvige fra det normale eller naturlige på en frastødende eller nærmest sygelig måde især med hensyn til seksualitet synes

er ikke ens

set hos mine egne børn så det har intet med en begrænsning at gøre det som jeg bliver vred over er at man laver

som en mindre del af børnene gør nemlig lege med hinandens legetøj

det er trods alt stadig væk de færreste drenge der sidder og leger med barbiedukker og det er trods alt stadig væk de færreste piger der render rundt og leger sørøvere men det vil man lige pludselig gøre til normalen og

er unormalt at gøre det jeg synes det er underligt at man pådutter det som

får et dametøjskatalog

og lønstatistikken er kønsopdelt på den måde

man meget hurtigt personificere hvem der får hvilken løn

jeg faktisk er problematisk fordi jeg mener at det jeg tjener nu ikke som folketingsmedlem men da jeg var i det private erhvervsliv

det kan jeg godt se som et problem men det afhænger helt af hvordan forslaget er udformet og jeg har ikke læst det jeg synes at det er vigtigt at forsøge at få ligeløn vi har en ligelønslov der siger at man skal have lige løn for lige arbejde senest har vi fået oplyst at ministrenes spindoktorer ikke engang tjener det samme

der var forskel på de kvindelige og de mandlige spindoktorers løn hvilket da godt kan undre mig hvis jobbeskrivelsen i øvrigt er den samme men en ting er en jobbeskrivelse noget andet er hvad man reelt laver

at man skriver at man er kontorassistent det står rigtig mange steder at folk er kontorassistenter er ikke nødvendigvis det samme som at sige at de laver det samme uanset mand

så jeg synes at det

ændre eller sørge for at ligelønsloven bliver opfyldt

præcist fordi der er så mange små nuancer i hvad man går og laver ude på på arbejdspladserne

det nogle gange bero på en vurdering af tilfældene hvis der er nogle

på ligestillingsområdet er en af stormagterne det er vigtigt for radikale venstre at danmark bibeholder den her førerstatus

for nok er ude rigtig vigtigt men det er hjemme også for selv om visse stemmer i debatten ønsker

er der stadig ting at tage fat på herhjemme når jeg hører sætningen

er ligestilling i danmark så vil mit svar til enhver tid være ja vi er tæt på formel ligestilling men formel ligestilling er ikke det samme som reel ligestilling og den reelle ligestilling

fortsat lidt med

over femhundredetusind tilfælde og både hatespeech og chikane møntet på køn fortsat foregår i et betydeligt omfang ser jeg en udfordring når hver femte hker fortsat oplever at blive

eller når kvinders uddannelsesniveau er det højeste nogen sinde men mange fortsat oplever barrierer på vej mod ledelses og bestyrelseslokaler så ser jeg en udfordring når en del af løngabet faktisk ikke kan forklares ser jeg en udfordring når social kontrol og til tider endda grov undertrykkelse og tvang i forhold til særlig kvinder og piger gør sig gældende i visse minoritetsmiljøer ser jeg en udfordring en udfordring i virkeligheden ikke blot for ligestillingen men for integrationen når drengebørn i langt større omfang end piger har det skidt

grundet et stadig ret kønsopdelt arbejdsmarked er svære at opdrive ser jeg en udfordring ligesom jeg ser udfordringer når mænds sundhed og levetid er gennemsnitligt lavere end kvinders og når de fleste

falder ud til morens fordel ganske enkelt ofte fordi faren ikke har status som primær forælder det er blot for at nævne et par eksempler som understreger at ligestillingen bestemt ikke blot er noget man bør kigge på for kvinders skyld det er lige så meget noget man bør kigge på for mænds skyld

for den bedste opgaveløsnings skyld

det er også i vid udstrækning ting som der netop tages fat på i regeringens perspektiv og handlingsplan den er nemlig fuld af initiativer

mod volden i hjemmene oplysning om trafficking og skaderne ved prostitution lovforslag der styrker den kønsopdelte lønstatistik og dermed fokusset på ligeløn initiativer

at få mere fokus på køn i det offentliges opgaveløsning og de unges uddannelsesvalg og ditto for mandlige pædagoger og flere kvindelige forskere samtidig slår perspektiv og handlingsplanen fast at danmark fortsat skal gå forrest

en række områder så vi kan komme videre

radikal side synes vi at

at se om man ikke kan finde en løsning hvor man prioriterer det her det

række overenskomstforhandlinger på det seneste så det går den rigtige vej og hvis man kunne få det til at blive prioriteret endnu mere

de forskellige job kvinder og mænd måtte have er

og det er ikke i orden

danske fædre tager mindre barsel end fædrene i de andre nordiske lande i de familier hvor

mens mødrene tog to hundrede og fem og halvfems barselsorlovsdage

mænd lever kortere lever gennemsnitligt fire år kortere end kvinder den lavestuddannede

lavestlønnede del af den danske befolkning halter bagefter og her er det især

overdødelighed alle typer sygdomme for eksempel kræft hjerte kar sygdomme og diabetes

dobbelt så mange mænd som kvinder begår selvmord

projekter i gang

for en større indsats hvis det er at vi skal

kommer med rigtig gode bud på rigtig mange vigtige områder hvis vi tager pædagoguddannelserne

synes det er sjovt at sidde stille og høre en historie mens pigerne klatrer i træer de danske børn tilbringer utrolig meget tid i institutionen

ekstremt vigtigt at vores pædagoger også har en viden om køn og derfor er det glædeligt at regeringen

så den nu også kommer til at indeholde et modul om blandt andet kønsidentitet og ligestilling

i redegørelsen sætter fokus på at gøre op med mande og kvindefag lønforskellen mellem kvinder og mænd skyldes

i europa fire ud af fem mænd er ansat i den private sektor mens det kun gælder for hver anden kvinde og firs procent af de kommunalt ansatte er kvinder

arbejdspladser

flere mandlige pædagoger og flere piger ind på natur og teknikfag og jeg håber det også fremover vil være et fokusområde hvordan vi opnår et mere frit uddannelsesvalg og ikke begrænses af kønsroller

i forhold til lønforskellene vil

ligeløn mellem mænd og kvinder på den enkelte arbejdsplads

åbenhed giver mulighed for at handle når man ved at ens mandlige kollegaer får mere i løn

rigtig stort skridt at der er et lovforslag der forpligter virksomheder med mindst ti medarbejdere til at lave en kønsopdelt lønstatistik

metoderne var forkerte at sammenligningsgrundlaget kunne

kvinder årligt henvender sig til et krisecenter

kvinder og især deres børn har brug for handling og derfor hilser jeg

velkommen og jeg håber jo også at ministeren vil sætte sig i spidsen

forebyggelse og bekæmpelse af vold især seksuel vold og voldtægt vi ved at antallet af dem der anmelder voldtægt der er ret store udfordringer på det her område som jeg håber at ministeren vil tage med

og vi kan også godt se at der i forhold til æresrelaterede konflikter

man må også gerne se noget handling

eller i lejrskolen der skal man være i stand til at kunne skabe en holdningsændring hvor man kommer rigtig tæt ind på de her familier og spørger hvorfor hvorfor må du ikke få lov til at være med

til backgammoncafeerne og få fat i mændene ja de er en del af problemet men

kigge på når vi skal kigge på satspuljeforhandlingerne er psykologhjælp til de her kvinder det er meget vigtigt når man har været igennem sådan et forløb at man faktisk også har mulighed for at få hjælp rent psykisk til at komme videre

i systemet som vi kan være med til at lappe

regeringen har varslet et lovforslag

det muligt for transkønnede at blive ligestillet

når vi snakker om ligestilling

også tænker på lgbt området og jeg håber selvfølgelig at regeringen nu tager skridtet fuldt ud

ensbetydende med at man er psykisk syg i dag er

som transkønnet skal have behandling hormonbehandling

diagnosen psykisk syg før man kan få

for tredive år siden til homoseksuelle i danmark man skulle først være psykisk syg der at man

ud og sikrer en reel ligestilling

det var torskedumt at regeringen valgte at droppe øremærket barsel

ved de kønsroller vi har samtidig med

muligt i med overenskomstforhandlingerne at kunne sikre sig bedre løn og arbejdsvilkår og

mere barsel men

den tidligere regering gjorde

det er en god handlingsplan

skabe en anden ligestillingsdagsorden selv om der er nogle af tingene som har været ret store ret

ret ideologiske som øremærket barsel

noget som de har kæmpet for vælger at sige at det er noget som de ikke vil arbejde for

fuldstændig forkert og det mener vi faktisk fortsat og derfor

da man valgte at droppe den og var således med til at droppe den øremærkede barsel

været nogle begrundelser for jeg forstår

var i regering

mod til at stille det krav til os

højkonjunktur

overhovedet har svigtet så

netop ikke at stille de krav til dem

er mange kvinder der bliver styret af mænd og

jeg tænker selvfølgelig her på to hundrede og fem og tyve timersreglen som var et redskab der kunne bruges fordi der

jeg se at ordføreren ruller med øjnene men det

at man manipulerede sfi rapporten for at pynte på det den journalist

en cavlingpris for det man skal bare slå op på en eller anden googleside så kan man se

forhåbninger om fremskridt for ligestillingen når man så regeringsgrundlaget

meget fint ud men

og hvorfor er det en katastrofe det hele hænger jo sammen det handler om ulige løn om kvinder der

som tager det gratis arbejde i hjemmet

betyder det at arbejdsgiveren kan trykke lønnen og arbejdsforholdene ikke alene for kvinderne men for alle som i dag kun har

at uligheden vokser stort set overalt for eksempel

om stiletter på diskoteker

og små toppe for at blive ansat

vores ligestillingsminister

nej til det men hvad vil han gøre ved det

arbejdsgiveren siger jo bare at kravet også går

som bare kan optræde i stiletter og hotpants og små toppe det giver mig nogle forkerte billeder på nethinden

også på arbejdsmarkedet vokser uligheden der sker intet uligelønnen

arbejdsskader ikke mindst psykiske arbejdsskader og flere kvinder bliver aktiveret på offentlige arbejdspladser og vi ved jo godt at offentlig jobtræning ikke fører til et fast job derfor går arbejdsløsheden og ikke mindst langtidsarbejdsløsheden mest ud over kvinderne

såvel som kvinder har nogle problemer

understrege at jeg forstår disse uligheder som en del af uligheden også her i danmark

ser på den såkaldte almindelige ulighed mellem mænd og kvinder så synes

en større andel af barselsorloven men hvad vil regeringen gøre ved det det handler jo om øremærket barselsorlov men regeringen har stukket halen mellem benene

den borgerlige opposition i bedene jeg synes det er for tyndt og jeg går ind for at regeringen bør

ikke blevet gennemført om vi kan takke ministeren specifikt for det

men hvis det faktisk er tilfældet så er vi ham tak skyldig ligestillingsdebatten må handle om

forfølges på grund af deres køn eller seksualitet den må ikke handle om at kvinder med lange uddannelser skal have en større del af kagen ude i bestyrelserne uden samtidig at gøre sig fortjent til det jeg har selv en lang uddannelse og har haft udmærkede stillinger i det private erhvervsliv og

ligestillingsindsatsen bør heller ikke handle om hvordan staten kan overtage beslutninger i familierne om

mennesker der sælger sex skal snarere have ordentlige vilkår i stedet for at se sig selv sat under administration hjælp skal der være til

der ufrivilligt er havnet i prostitution men hjælp skal

der gerne vil have sig den frabedt

vi skal gøre med ligegyldighederne på ligestillingsområdet for at kunne koncentrere os om det egentlige liberal alliance har foreslået at der indføres en bagatelgrænse for sager

ligebehandlingsnævnet at nævnet skal behandle sager om et par lyserøde værelser på bella sky eller frisørers ret til at udstikke priser der er særskilte for mænd og kvinder er fuldstændig tosset og undergravende for befolkningens opfattelse af hvad et sådant organ kan udrette og skal beskæftige sig med ministeren reagerede positivt på liberal alliances forslag om en bagatelgrænse og det er jeg naturligvis glad for men en enkelt svale gør ingen sommer hvis ministeren vil rydde op

så vi kan beskæftige os med de virkelige problemer kræver det at ministeren sætter sine embedsmænd i sving med at komme

hvor er det så

og fremmest kan ministeren gøre en forskel i de indvandrermiljøer i danmark hvor ligestilling betvinges en redegørelse kaldet ung to tusind og elleve viste hvor enorme problemer med social kontrol der er i nogle indvandrermiljøer alt for mange unge har ikke friheden til at gifte sig med den de vil de har heller ikke selv om de

det arbejde de ønsker det er en kæmpe udfordring både for ligestilling og integration og her kan ministeren gøre en indsats

for nylig sendte den islamistiske forening hizb ut tahrir en mail til ministeren og andre medlemmer af folketinget der gik i rette med ministerens indsats i forhold til homoseksualitet i miljøer med arabisk eller muslimsk baggrund disse antidemokrater føler sig i deres gode ret til at korrekse ministeren og endnu værre spreder de had mod homoseksuelle i

er formentlig

sig velkomne i københavns nordvestkvarter

for at sikre den personlige frihed

det lader

nej til det meste men det er sjældent at

konkrete problemstillinger som liberal alliance

dem hvor vi virkelig skal gøre en indsats de piger der er født og opvokset i danmark og danske statsborgere har ret til at leve et frit ungdomsliv som alle andre bedre rettigheder til personer der sælger sex så jeg også

erhvervsfolk hvad gør vi for at få hele talentmassen

for et parti som liberal alliance

interesse

man skal tage nogle uddannelser der kvalificerer til at nå toppen i dansk erhvervsliv man skal arbejde hårdt og længe

revision af ligestillingsloven

har været til perspektiv og handlingsplanen

nærmer os hinanden

rigtig godt så er der selvfølgelig områder hvor vi er uenige og sådan må det jo være vi har været

legetøjskataloger til ligestilling i den store vide verden jeg synes alt andet lige at debatten vidner om at ligestilling uagtet

at debatten er blevet lidt mindre livlig er noget som vi alle sammen går op i men den vidner også om at ligestilling er en løbende proces hvor der altid er nye udfordringer

hvor vi drøftede ligestilling globalt jeg ved at flere af jer var med og flere af jer har også været med tidligere

ved at i deler mine oplevelser hvert år nemlig at det gør stort stort indtryk at være i new york under kvindekommissionens samling heldigvis er der ligestillingspolitiske landvindinger rundtomkring i verden

jo det som er glædeligt ingen tvivl om det men både jeg og jeg ved også i der har været med

og pigers rettigheder globalt derfor er

i kampen for fremskridt på ligestillingsområdet og for at danmark sammen med en række ligesindede lande yder modstand

de kræfter der ønsker at rulle ligestillingen og kvinders rettigheder tilbage

i her år netop derfor er det også vigtigt at vi bliver ved med at skubbe på for at fremme ligestillingen herhjemme også

løfter barren i arbejdet for ligestillingen

der gjorde allerallerstørst indtryk på mig var at vi havde et bilateralt møde med en kvindelig egyptisk

og det hun sagde vidner lidt om hvor vigtigt det er at vi bliver ved med at holde ligestillingsfanen højt

med det muslimske broderskab havde rullet ligestillingsarbejdet tilbage med ti år

forekomst af omskæring af piger at små piger

man lytter til sine ledere det vidner et eller andet sted om at vi stadig er nødsaget til at blive ved med at fremme den her debat især globalt og det er vi gode til men samtidig

skal vi naturligvis også

kommende års ligestillingsarbejde er derfor også som flere har været inde på og det

ligestilling i etniske minoritetsmiljøer det er desværre fortsat sådan at der i nogle nydanske familier er en massiv undertrykkelse af især pigerne som ikke får lov til at bestemme over deres eget liv og egen krop det skal vi

sige fra over for og for regeringen

det afgørende at kultur tradition og religion på ingen måde bliver brugt som undskyldning for undertrykkelse af piger og kvinder og selvfølgelig også drenge det gælder både ude og det gælde hjemme

skal vi række ud og støtte de unge nydanskere der gør oprør vi skal i dialog med forældrene

et arbejde som allerede er igangsat blandt andet

med regeringens nationale strategi mod æresrelaterede konflikter

afsat seks og tredive million kroner til en ny handlingsplan mod vold i familien og i nære relationer som skal styrke og supplere den eksisterende indsats det er fortsat hovedsagelig kvinder der rammes af vold i nære relationer men vi er i de senere senere år selvfølgelig også blevet opmærksomme på at voldens

løbende ændrer sig for eksempel rammes mænd også af partnervold vold findes mellem unge kærester og vold kan

mange former som for eksempel gensidig vold og

sat fokus på uagtet voldens form og udtryk og hvem den rammer

partnervold er naturligvis på ingen måde acceptabelt

hverken i hjemmene eller på arbejdspladserne i det offentlige rum eller på nettet tallene viser

samtidig at det er vigtigt at vi hele tiden holder fast i at diskutere ligestilling og kønsroller så vi skaber respekt for hinanden uanset køn uanset en indsats mod vold vil regeringen også fortsat have fokus på ligestilling på arbejdsmarkedet vi vil gennemføre en ny lovgivning der styrker den kønsopdelte lønstatistik

få flere kvindelige forskningstalenter i spil regeringen fortsætter desuden indsatsen for at det offentlige skal blive meget bedre til at tage højde for de forskelle

køn skal tænkes ind i de offentlige kerneydelser fordi det kan bidrage til en højere kvalitet en bedre og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og samtidig fremme ligestilling med perspektiv og handlingsplanen for to tusind og fjorten tager vi endnu nogle centrale skridt i ligestillingsarbejdet

regeringen er ligestilling en grundlæggende værdi i det danske samfund ligestilling er samtidig noget som vi bare ikke kan tage for givet vi skal værne om den

er opnået og hele tiden arbejde med de nye udfordringer der opstår

vi har sagt at vi ville arbejde for

også fuldstændig rigtigt at vi gik ned og undersøgte hele det her område

også fuldstændig rigtigt at da vi sad med undersøgelserne gjorde det stort indtryk på os

og det var lige præcis det vi

resultatet i sidste ende blive at der vil være færre der vil tage barselsorlov det vil jo på en eller anden måde og i sidste ende gå ud over børnene

vi på nogen som helst måde ønskede så

retten til at blive klogere specielt når der kommer noget viden og især når vi taler om så centrale ting

hverdag som også

at der er flere der tager barsel men som jeg sagde har vi selvfølgelig også tillid til at det er noget som familierne selv

handler om økonomi og det handler om frihed til at familierne selv kan vælge

jeg synes bare det er sjovt at man hører de samme argumenter efter at de har været kritiseret i rigtig mange år

de muslimske homoseksuelle eller homoseksuelle i etniske minoritetsgrupper

homoseksuelle i etniske minoritetsgrupper der står en del om at vi skal opsøge viden og så videre mangler vi viden

barselsudvalget og deres rapport og så

taler om viden og

skal vi netop også have mere viden om

uvidenhed og det betyder også at de tiltag vi tager

på baggrund af gætterier det synes jeg ikke er særlig godt

det der med hvad der er det væsentligste

at det er svært at sige det her er mere væsentligt end andet nu har ordføreren selv været med til

homoseksuelle og det er etniske minoritetskvinder men igen

mindes at ordførerens parti på ingen måde lagde skjul på hvad man egentlig mener om hele den her sag

ærlig talt lidt fjollet vi har faktisk

opbakning til længere er den jo bare ikke

jeg har også læst lokks tal og det er fuldstændig korrekt

nogle af de her udfordringer de her problemer gentage sig og reproducere sig selv med anden generation og

rigtig ærgerligt synes jeg og derfor skal vi ved med at holde fast i den indsats vi

tolker jeg det at der er et oprør blandt mange af de unge mennesker her og så tør de at henvende sig til de sociale myndigheder

få hjælp så jeg tror det er de to ting der gør det og er der den tillid skal vi selvfølgelig bygge videre på det det er klart og det gør vi

bekymrer mig i forhold til det her er at jeg har lidt svært ved at se hvor helt præcis virker henne

håber jeg så egentlig bare at ministeren

også en gang imellem skal nytænke så man ikke bare kører videre i

det stiger altså det er en dybt kompliceret problemstilling men jeg kan love fru pia adelsteen og det tror

er noget der optager både mig og regeringen rigtig meget